som blev indført på baggrund af en anbefaling fra den grønlandske retsvæsenskommission i nitten fire og halvfems retsvæsenskommissionen anbefalede at der skulle gennemføres forbedringer af forholdene for de forvaringsdømte grønlændere i herstedvester fængsel indtil nedsendelsen til danmark kunne ophøre

grønlands side og fra et politisk flertal i folketingets side været udtrykt et stærkt ønske om at de særlige tilbud der ikke afskaffes ved flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi opretholdes det har jeg lyttet til og jeg er enig i at disse særlige tilbud skal opretholdes det skylder vi grønland og det skylder vi de forvaringsdømte som oprindelig ikke selv har valgt at de skulle afsone i danmark og derfor vil de særlige tilbud til grønlandske forvaringsdømte der ikke er afskaffet med flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi ikke blive

et ændringsforslag som regeringen har hjulpet med

at lave for os men jeg kan forstå

den store interesse for at vedtage det det synes jeg faktisk er

på mange måder det er et godt lovforslag når det kommer til freds og æreskrænkelser det er et godt lovforslag når det kommer til at man selvfølgelig ikke skal tillade jaloux ægtemænd eller

eller alle mulige andre at bruge gps monteret udstyr til at kunne spore folk men det er grundlæggende en god ting at politiet har den mulighed

derfor har vi jo lidt været inde i en afvejning af at vi har vores ændringsforslag som vi synes er fornuftigt og det håber vi selvfølgelig bliver vedtaget men hvad skulle der så i givet fald ske hvis ændringsforslaget falder og der har vi så besluttet at hvis ændringsforslaget falder

der er så tilstrækkelig mange gode ting i det at det vil vi ikke stå i vejen for men det er selvfølgelig synes jeg en rigtig kedelig dag hvis et flertal i folketinget beslutter sig for at nogle af de muligheder som politiet har

for at komme efter de her omrejsende bander er noget som folketinget ikke vil acceptere at de har i fremtiden det synes jeg er utrolig ærgerligt

for stemte

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

da det ikke er tilfældet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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

ændringsforslag

sikre

sort

er med i

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer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

går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

det er den ene grund jeg synes det er rimeligt at udvalget bruger noget tid på at drøfte det inden vi går til tredje behandling den anden grund er at jeg håber at jeg kan få udvalget med på at give ministeren endnu en næse for hans måde at håndtere det her sagsforløb på udvalget har allerede givet ministeren én næse blandt andet fordi

høringssvarene først fremkom efter at lovforslaget var fremsat

og en række andre ting

elleve nitten det synes jeg ikke er en rimelig måde at håndtere

som har så stor betydning

gerne kommentere vores holdning til de to ændringsforslag vi skal stemme om dem støtter vi fordi der er tale om mindre opblødninger af et i øvrigt helt forkasteligt lovforslag det handler om at børn under atten

ikke bliver straffet fordi de er fulgt med forældrene udenlands men prisen for det er at de skal være i stand til at dokumentere deres ophold her i landet eller i et eu i eøs land helt op til seks og tyve år tilbage det andet er et forslag om at

man lemper opholdskravet sådan at det ikke længere er syv år ud af otte

opholdt sig inden for riget her eller i et eu

for at bevare sin dagpengeret eller for at opnå den men at man nu kan opnå den ved at have opholdt sig inden for det område i syv år ud af

men jeg må sige at ministeren jo fuldstændig har overspillet betydningen af det han gik i medierne og sagde at nu havde han lyttet

der var stor glæde og begejstring nogle steder i hvert fald

løst en væsentlig del af problemet for nu var det ikke så mange danskere der blev ramt af det her lovforslag klog af skade

et spørgsmål til ministeren for at få belyst

det viste sig så at min mistanke om at det ikke var meget bedre

desværre blev bekræftet

få den konsekvens at hvis disse mennesker hundrede ikke finder en mirakuløs løsning på deres

miste deres dagpengeret per første januar to tusind og nitten så siger ministeren

er ledige nej

at sige til folk der mister deres dagpengeret at der

det ændrer jo fuldstændig deres situation på arbejdsmarkedet

så står de altså pludselig i en situation hvor de ikke længere har dagpengeret hvor de ikke længere har den tryghed som de ellers har betalt til

at have netop hvis de skulle komme i en sådan situation jeg synes at ministerens bemærkning om at de jo ikke

en noget arrogant holdning at indtage

så kan det måske have interesse for de partier herinde der

uanset deres nationalitet og vi går ind for at der er lige vilkår for lønmodtagere i det her land

gøre forskel med den begrundelse at vi må sørge for at holde udlændingene ude af vores dagpengesystem der må det da vække til eftertanke at ministerens svar viser at syv og tyve procent af de otte tusind tre hundrede mennesker er danske statsborgere det må også vække en vis interesse

om og kigger i bilaget

i en lille halv snes

er flere danske statsborgere der bliver ramt end udenlandske statsborgere altså borgere fra

der har så travlt med at ride på den

at udlændinge nasser på vores dagpengesystem og

tager ud i verden for at hjælpe nødstedte mennesker men fordi det sker via en af

tæller det ikke som opholdskrav og så risikerer de at miste deres dagpengeret det synes jeg er en utrolig

så til at sige endnu en gang til ministeren og det tror jeg såmænd jeg bliver ved med indtil han gør hvad jeg siger gå nu lige hjem og tænk efter om det nu er fornuftigt at indføre det her lovforslag jeg er ikke i tvivl om

så meget til mig i den forbindelse og såmænd ikke engang til resten af oppositionen for han har sit flertal på plads med dansk folkeparti

er også helt tydeligt dansk folkepartis projekt

men det er ikke ret mange andres projekt selv de store erhvervsorganisationer som ministeren ellers tit kan læne sig op ad når der skal

det håber jeg sandelig der er lidt tid endnu

for vores skyld gerne i det skjulte hvis det er nødvendigt

forhindre udlændinges adgang til det danske a kassesystem og det danske dagpengesystem de skal ikke nasse på den danske model og hvad ved jeg som de her tal viser som ministerens svar viser så er det bare et rigtig rigtig dårligt påskud for endnu et angreb på dagpengesystemet for endnu et angreb på danske lønmodtageres tryghed fra nogle partier der jo også har øvet sig gevaldig meget på det igennem årene men tænk nu lige over det minister og så må vi have

give svar på inden andenbehandlingen så fik herre finn

også til at dreje sig om l syv og firs en såkaldt næse

helt klar uforbeholden undskyldning og sagde at det heller ikke var tilfredsstillende

at vi skulle behandle det forslag relativt hurtigt det har udvalget så

er sendt fra beskæftigelsesministeriet til udvalget men lad det nu være det kan

diskussionen det her er jo en politisk uenighed der er mellem enhedslisten og for den sags skyld også andre partier og så regeringen og dansk

lytte til nogle af de bekymringer der har været jeg mener aldrig at man skal være for stor til at

erkende at ting man laver kan blive bedre eller blive om man så må sige mere klare i sin form

at gøre en klar forskel også i forhold til det omfang af danske statsborgere som måtte blive berørt ikke mindst når vi taler om den fulde indfasning og så må vi sige at det ændringsforslag blandt andet

ftf rejste i deres høringssvar hvor de jo plæderer for at det skal være syv ud af tolv år

hele den der diskussion om hvorvidt man lytter til høringssvar eller om man overhovedet følger med i debatten kan jeg sige at det gør vi jeg mener så også stadig væk at det giver god mening at man skal optjene ret til at blive en del af det danske dagpengesystem men der er vi jo så uenige jeg må jo også kvittere for det vil jeg sige kloge og også meget tydelige betænkningsbidrag der er givet fra dansk folkeparti

notere mig enhedslistens betænkningsbidrag

diskussion af de ændringsforslag

været stillet så vidt jeg husker allerede i fredags så der har da været en mulighed for at

det burde jeg nok have gjort opmærksom på at den tidligere næse jeg har henvist til

uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som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

men det følger af praksis fra klagenævnet for udbud at denne pligt ikke udelukker at dele af evalueringsmodellen i visse situationer kan

offentliggørelse med den her lovændring vil regeringen så bringe retstilstanden tilbage til intentionen

udbudsloven så ordregiver i udbudsmaterialet forpligtes til at fastsætte og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen helt konkret forpligtes ordregiverne til detaljeret at beskrive de værktøjer der benyttes når tilbuddene skal sammenlignes og der skal findes en vinder af et udbud hermed styrkes den forudgående gennemsigtighed for tilbudsgivere

vil pligten til offentliggørelse indebære at det ikke vil være lovligt for ordregiver at anvende dele af en evalueringsmodel hvis disse dele ikke har været beskrevet i

pligt til at vurdere kvaliteten af indkomne tilbud adskilt fra vurderingen af prisen det er nemlig noget som lovforslaget

det problem at hvis en ordregiver kender prisen i tilbuddet på det tidspunkt hvor tilbuddets kvalitet skal vurderes så kan der være en risiko for at dette får en utilsigtet afsmittende effekt på vurderingen af kvaliteten tilbud med en meget lav pris risikerer i dag at opnå en bedre kvalitetsvurdering end hvad

har fået større betydning i evalueringsfasen end da udbuddet blev udformet det foreslås derfor at ændre udbudsloven så der indføres en pligt til at vurdere kvaliteten af indkomne tilbud adskilt fra vurderingen af prisen ved bygge ved bygge og anlægskontrakter med en anslået værdi på mere end tre hundrede

million kr når kontrakterne tildeles efter kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet det vil derimod være tilladt at vurdere priserne med kendskab til tilbuddets kvalitet

tilbudsgiverne ved hvordan de rent praktisk skal adskille prisen fra den øvrige del af tilbudsmaterialet må man for eksempel undervejs i tilbuddet redegøre for priser på delelementer eller hvordan forholder det sig samlet set er det et godt lovforslag og

set bare for at signalere at der er andre dele af udbudsloven som trænger til et grundigt serviceeftersyn

det der var de helt klokkeklare intentioner da vi faktisk lavede danmarks første udbudslov for tre år siden det var jo netop at vi skulle lave en udbudslov som tog udgangspunkt i at vi også skulle kunne involvere flere af de danske

eksempelvis meget store omsætningskrav for overhovedet at kunne blive prækvalificeret

at kunne byde på ydelser til statslige og kommunale virksomheder men indholdet i det her lovforslag

delelementer som socialdemokratiets ordfører har redegjort for og de delelementer kan dansk folkeparti

praksis i klagenævnet for udbud jo i hvert fald konflikter med det der var vores intentioner lovgivningsmæssigt ja så må vi få

de øvrige elementer som som herre thomas jensen

en større gennemsigtighed og

for sig når man evaluerer og

ikke bare alene lader sig forblænde af en pris men også holder kvaliteten for øje det er ganske fornuftige forslag som både bringer udbudsloven i overensstemmelse med det som

i to tusind og seksten men hvor praksis så er stukket af

et udbud altså alle de kriterier som et tilbud vil blive målt på det skaber gennemsigtighed og man gør det også nemmere for tilbudsgiveren at vurdere om det er attraktivt at byde ind det skaber større gennemsigtighed mere fairness og mere effektiv konkurrence som sikrer at vi får mest muligt for vores skattekroner den anden del skal sikre at kvalitet og pris vurderes separat når det gælder meget store projekter

i udgangspunktet positivt indstillet over for den større større gennemsigtighed der er i lovforslaget men har også en række spørgsmål til forslaget før vi tager endelig stilling

hvordan forslaget påvirker de små og mellemstore virksomheders mulighed for at give et tilbud

nogle af høringssvarene indikerer at det vil gøre det sværere for

at byde og det tror jeg ikke var intentionen det ville være godt lige at få afklaret det

kunne det være godt at få lavet samfundsøkonomiske beregninger af forslaget det er vist gået lidt hurtigt og jeg er ikke sikker på at de er lavet

vil vi gerne blive lidt klogere på hvordan man tænker at der kommer flere tilbud der

ikke alene afgøres på pris men også på kvalitet så det er nogle af de ting

måtte indrømme at ja dengang det her bud blev givet havde man udelukkende set på

og jeg tror at trods alt alle folketingets partier kan være enige om at det er fuldstændig vanvittigt alene

det synes jeg at den her ændring af udbudsloven jo netop

virkelig at koste os alle sammen det står også i lovforslagets bemærkninger hvis ordregiver kender prisen i tilbuddet på det tidspunkt hvor tilbuddets kvalitet skal vurderes

således være risiko for at dette får en utilsigtet afsmittende effekt på vurderingen af kvaliteten

at opnå en bedre kvalitetsvurdering end hvad der virker rimeligt fordi pris har fået større betydning i evalueringsfasen

vi fra sfs side meget

positive over for den her ændring

og tyve og der er i sfs øjne rigtig mange ting der bør rettes op på det vil vi

udvalgsarbejdet

også mange partier der ønsker at det skal være nemmere for små virksomheder at vinde udbud i dag har de jo en formel mulighed men i realiteten er det tit

sige at han egentlig ønsker bedre vilkår for små virksomheder så de

udspil på vej der skal gøre det

det glæder vi os også til at diskutere med

nye år medmindre vi får et valg inden

de her ændringer med de forbehold

i forbindelse med evalueringen af tilbuddene derfor foreslås det i lovforslaget at der indføres et krav om at ordregivere skal offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet fra start det vil sikre at tilbudsgiverne ved hvad ordregiverne lægger vægt på i et udbud og det giver virksomhederne mulighed for at optimere deres tilbud hvilket i sidste ende skaber bedre kvalitet til prisen for det offentlige det andet element i lovforslaget er at der stilles krav om at ordregiverne når de vurderer de indkomne tilbud skal holde vurderingen af kvalitet adskilt fra vurderingen af pris

og anlægskontrakter med en værdi på mere end tre hundrede og halvtreds million kroner det krav skal sikre

utilsigtet lader sig påvirke af tilbudsprisen når de skal tage stilling til kvaliteten af et tilbud

med at evalueringsmodellen bliver lagt frem

det mener vi vil være en fordel for små virksomheder en fordel for alle virksomheder

også for de små virksomheder at man ved hvad man

lagt vægt på når der er et udbud kravet om adskillelse af pris og kvalitet gælder som sagt kun når der er tale om kontrakter på en værdi på mere end

at en stor del af iværksætterselskaberne opløses efter få år og at iværksætterselskaberne er overrepræsenterede blandt de virksomheder der nægtes registrering efter skatte og afgiftslovgivningen på baggrund af skatteforvaltningens svigsindikatorer derfor mener regeringen

disse problemer med iværksætterselskabsformen men regeringen mener også at det fortsat er vigtigt at det er nemt og billigt at stifte et selskab i danmark så vi ikke har unødige begrænsninger for iværksætterne noget af det som jeg faktisk er allermest stolt af som erhvervsminister der en gang imellem kommer de her internationale undersøgelser af

faktisk rangerer ganske højt og det bliver altid fremhævet at

hvor det er nemt

det værner vi meget gerne om og det håber jeg også folketinget vil værne om så vi passer på at vi ikke entydigt

nogle skridt som gør det sværere og dyrere at stifte

for på den ene side både at kunne imødekomme de problemer

er med iværksætterselskaberne og på den anden side bevare det klima hvor det er nemt og billigt at stifte selskab i danmark

regeringen foreslået at kapitalkravet for anpartsselskaber bliver nedsat fra halvtredstusind til fyrretusind kr samtidig med at iværksætterselskaberne afvikles som en samlet pakke hvis vi gjorde det altså sænkede kapitalkravet for anpartsselskaber så ville vi komme på niveau med de øvrige nordiske lande det kan også godt være at man kan komme på andre ideer til hvad vi kan gøre for fortsat at sikre at det er nemt og billigt at stifte selskab i danmark samtidig med at vi eventuelt afskaffer

indkalde partierne til yderligere drøftelser om opfølgning på analysen af iværksætterselskaberne og hvordan vi forholder os til den som det ser ud

støtte forslaget fra dansk folkeparti fordi det alene består af en afskaffelse af ivserne uden at gøre andre tiltag for at sikre at det er nemt og billigt at stifte selskab i danmark

vi kan finde hinanden i et flertal

jeg vil som sagt indkalde partierne til forhandlinger på et tidspunkt

er at

nogle positive virkninger ved det i og med at der nok er blevet dannet flere nye selskaber på grund af den her billige selskabsform end der ellers ville være blevet det virker i hvert fald som en fornuftig hypotese at antage at

være nogle selskaber der ikke ville være blevet stiftet

mere aktivitet flere arbejdspladser og så videre så det skal jo afvejes mod hinanden og derfor er

i forhold til virksomhedsdrift og økonomiske forhold for derigennem at skabe endnu bedre rammevilkår og fleksibilitet for etablering af virksomheder i danmark

det så gået med iværksætterselskaberne ser vi på den positive side så

samlet set bidraget med en omsætning på fem

blandt de reelt erhvervsaktive iværksætterselskaber var fem og tyve procent ved udgangen af to tusind og sytten blevet konverteret til anpartsselskaber sådan som ordningen også var tiltænkt og selskabsformen er faktisk mere levedygtig end

beskæftigelse er steget relativt mere end de sammenlignelige anpartsselskaber fra to tusind og femten til to tusind og seksten så det er jo meget positivt og ikke en selskabsform som

videre vil afskaffe

selvfølgelig også godt se at der er en bagside ved iværksætterselskaberne

mange brodne kar som opretter et iværksætterselskab og ved udgangen af marts som det også tidligere blev nævnt var der ni tusind tre

og ni og tres iværksætterselskaber der havde restancer til det offentlige for ni hundrede million kroner i ubetalt moms skatter og afgifter det er selvfølgelig noget som vi tager meget alvorligt i socialdemokratiet

at selskaberne handles til folk der er i konkurskarantæne og derfor ikke kan stifte selskaber selv det må vi se på om vi kan løse der er altså flere udfordringer med iværksætterselskaberne som vi skal have fat på og det er jo som nævnt ikke alle der ligger inden for erhvervsområdet men også

ligger inden for justitsministeriets område

den invitation som erhvervsministeren kom med fra talerstolen for

er enig med de store erhvervsorganisationer som di dansk erhverv der ligesom os advarer imod

iværksætterselskaberne iværksætterselskaberne er en succes for rigtig mange og så skal vi finde en politisk løsning hvor vi får de brodne kar sorteret fra fra allerede når de prøver at

starter hundrede iværksætterselskaber på en dag så burde der nok være en rød lampe der lyste et eller andet sted i erhvervsstyrelsen bare ved selskab nummer to sådan at man kunne få sat en stopper for det

fortsat har iværksætterselskaber som selskabsform men det forudsætter selvfølgelig at vi får

må man jo sige når man så kigger på på de erfaringer

nogle klart bekymrende elementer og bekymrende indikatorer herre hans kristian skibby

understreget de tab der er

selskaber der ikke bliver oprettet fordi man ikke overholder forskellige regler

er detaljeret nok men jeg har i hvert fald en klar fornemmelse af at det i høj grad er det offentlige der står som taberen for jeg tror at rigtig mange det

så har pengeinstituttet dækket sig ind men men

med erhvervsministeren synes jeg at en en balanceret løsning ville

set det udgangspunkt vi har fra venstres side

gribe ind over for en selskabsform som desværre ikke har

en lang række problemer med sig såsom gæld til det offentlige og

af anpartskapitalen i danmark i forhold til

ligger vi relativt højt

vil vi stadig væk ligge over de øvrige nordiske lande det ville gøre det

hånden på kogepladen og jeg tror at eksemplet med at man så skulle etablere hundrede anpartsselskaber med fyrretusind kroner i kapital for at byde ind på nogle

får vi rig lejlighed til at diskutere problemstillingen og forskellige løsninger for

sikre at vi både griber ind over for noget der ikke har de forventede positive effekter og samtidig sikrer at vilkårene for iværksætteri i danmark

at der er problemer med iværksætterselskaberne og derfor er jeg også tilhænger af at vi at vi stopper med den form for

virksomhedstype men jeg mener at det skal kombineres med

anpartsselskaber for så får vi ryddet nogle ting af vejen og samtidig sikret at det er let

iværksætteri i selskabsform men uden at man får det der groteske eksempel med at der så er én vognmand der opretter hundrede hundrede selskaber bare for at have flere lodder

ønsker jeg ikke at afskaffe ivserne så længe vi ikke har noget andet at sætte i stedet hvis vi blot afskaffer

hvis vi derimod samtidig for eksempel nedsætter kapitalkravet til

det nemmere at starte virksomhed

haft længe til mindre end halvtredstusind

ordfører nævnte før for der har jo også været mange gode eksempler

ligger jo nærmest under justitsministeren vi vi skal selvfølgelig op med al den kriminalitet

så lad os kigge på

om vi har behov for et ivs når vi har de andre selskabsformer vi har i dag men indtil

jeg har mange gode bekendte der har kigget på det her og jeg oplever faktisk at den positive side af det også er

der måske nogle der gør det for at snyde også andre der lige retter ryggen og tænker nu går vi altså over

et reelt selskab nu har vi nogle andre forpligtelser til også at tydeliggøre hvordan

årsregnskab ser ud det skal være offentligt tilgængeligt

gjort os klar over derfor bakker vi op om beslutningsforslagets intention men

os op ad ministerens ønske om

bruges ganske store midler på at sidde og forvalte netop det her område så vi deltager meget gerne i forhandlinger der kan få sikret

vi har dog ikke tænkt os bare at smide barnet ud med badevandet og igen gøre det sværere at starte virksomhed så det bare at fjerne muligheden for at starte en ivs uden at sætte noget i stedet synes vi ikke er en god idé ivserne bidrager trods alt med fem

milliard kroner i omsætning de har fem tusind to hundrede beskæftigede og de har en eksport for fire hundrede og tredive million kroner det er tallene fra to tusind og seksten så bare at slå en streg over det uden at sætte noget i stedet er vi selvfølgelig ikke interesseret i så derfor kan vi ikke støtte forslaget som det ligger men vi støtter selvfølgelig intentionerne om at få

for let og for billigt at snyde så

er en god løsning samfundsmæssigt vi er så imidlertid imidlertid uenige i at den rigtige løsning

det er også vigtigt at der er den rette balance

skal det også være nemt og og relativt billigt at kunne stifte et selskab og være iværksætter så det er den balance vi

efter vores opfattelse ikke stå alene uden at man

sænker kapitalkravet for apser således at

og tilgængeligt alternativ for iværksætterne det synes jeg må være det oplagte svar på problemerne hvor vi får skabt en bedre balance

det indgår vi meget gerne i men en ensidig afskaffelse kan vi ikke støtte så vi kan heller ikke støtte beslutningsforslaget selv om vi

set er meget enige i mange af de intentioner der ligger bag så jeg vil bare lige slutte af med at

det er da rigtigt at nogle af dem også udvikler sig til at blive anpartsselskaber og nogle af dem får også direkte almindelig omsætning og de får også eksport af både varer og tjenesteydelser

hvis de havde valgt at starte deres virksomhed som et anpartsselskab for halvtredstusind kroner i værdier eller garantier eller hvad det nu er

som indskud i en virksomhed der er så mange fordele ved at vælge et anpartsselskab man får en højere troværdighed også når man skal have varer og tjenesteydelser leveret til egen virksomhed end hvis man

hvor man jo kan se at folk har investeret mindre end det det koster at købe et stykke tyggegummi i at kalde sig direktør i eget selskab det mener vi

glidebane som vi har været vidne til og vi mener også at tallene taler deres tydelige sprog

er der i alt stiftet treoghalvtredstusinde og nihundrede og enogfirs selskaber

er der så fire tusind syv hundrede og fem og halvtreds

selskaber som er under konkurs og der er fire tusind fire hundrede og ni og tredive selskaber som allerede

hundrede og seks og firs selskaber som er gået konkurs

september to tusind

at have rundet fem hundrede million kroner

stillede så yderligere spørgsmål om sagen og fik i marts en ny opgørelse hvor tallet så var vokset til ni hundrede million kroner det var så i marts to tusind og atten

skriver vi så snart januar to tusind og nitten

vokset til de nye tal har vi jo så ikke men vi ved at der alene inden for

de sidste fire og tredive dage

yderligere to tusind fem hundrede selskaber

det betyder altså at det er firs selskaber i døgnet som suser direkte

til erhvervsstyrelsen og beder om at der nu skal ske en

af selskabet tallene viser også at det kun er nogle og tredive procent af de her selskaber som lukker i det der hedder mindelighed god ro og

tal og statistikker og årsregnskaber og så videre

de andre halvfjerds procent er det så som så med tilgangen af troværdige data og der foregår det på en helt anden måde når man skal tvangsopløse de her selskaber alt i alt

vil gerne til enhver tid forsvare at man skal kunne være iværksætter i danmark men vi vil også have at

vi vil hellere i dansk folkeparti måle iværksætteri på kvalitet frem for kvantitet

til det som de andre politiske partier her i folketinget lægger helt åbenlyst

at iværksætteri blomstrer og at der kommer flere og flere selvstændige erhvervsdrivende i danmark men man er altså ikke selvstændig erhvervsdrivende fordi man bruger fem hundrede kroner på at etablere fem hundrede taxavognmandsselskaber

og det er ikke noget som burde have grobund

at få dagen til at gå derfor synes vi i dansk folkeparti at det er brandærgerligt at regeringen har sat sig

indtil videre det ved vi egentlig godt men vi skal lige have

det titusind kroner billigere at etablere et anpartsselskab i danmark jeg synes at det er utidigt købmandskab jeg synes

og jeg synes at man skal basere sin beslutning på tal og fakta og den konsekvens som det har haft for de mange tusinde danske virksomhedsejere iværksættere som ikke har etableret deres selskaber med henblik på at omgå de danske told og skatteregler og det er altså desværre det der foregår i dag

hed noget med kan du få for en krone

i skal også have en god dag alle sammen men det ændrer jo ikke på at vi

også ude på gangene omkring den her eftergivelse af over fem milliard

som danskere har fået eftergivet i skyldige restancer og der interviewede man blandt andet skatteministeren som blev konfronteret med jeg tror det

fru stine bosse som havde en skyld på et hundrede nogle og halvfems kroner og så siger skatteministeren at det er meget billigere for

ikke at kradse pengene ind fordi så skal vi til at lave noget med nogle konti der skal stiftes

betale sig at etablere i tusindvis af selskaber for en

ikke passer for de penge skal jo også bogføres et eller andet sted

hvis det endelig skulle være og det skulle give mening skulle

mit selskab i mit eget cpr nummer det koster

hæfter med sine egne værdier og jeg mener faktisk at de gode iværksættere

eller halvtredstusind kroner og lægge

den sags skyld begge hænder på kogepladen og sige nu vil jeg altså

være iværksætter det andet vi oplever her

erhvervsministre tage rundt og prale med at iværksætteriet blomstrer i danmark

af dem allerede likvideret eller gået konkurs

så ligger der en sagspukkel ovre hos erhvervsstyrelsen som

skal gøre ved den for de har en masse andre sager som de også skal håndtere og så har vi i øvrigt nogle tal helt tilbage fra marts det er otte ni måneder siden hvor vi rundede ni hundrede million kroner i tab

er vi selvfølgelig meget skuffede over at der ikke er flertal for at give de lovlydige iværksættere i danmark den her julegave som det ville være at få skilt fårene fra bukkene det var det man ville

så vil jeg egentlig slutte med at sige noget rigtig rigtig positivt

at sf støtter dansk folkeparti

støtter dansk folkepartis forslag men ønsker også at diskutere hvordan det fortsat kan være nemt at starte virksomhed i danmark men uden de store problemer og den store svindel vi har set med ivs selskaberne

vi har været

vi ved at det er noget som bliver brugt i rocker og bandekonflikterne i perioder

ekstra sikkerhed vi støtter derfor den her del af forslaget vi synes det er

så til salutkanonerne i socialdemokratiet kan vi ikke

en smule over det her forslag om afgiftsfritagelse for salutkanoner

der kommer endda en en række her i nær fremtid

historiske levn

historiske levn eller hvad man kan kalde dem til at

afgive salutter og at man ikke skal

man kunne godt få den mistanke og jeg siger bare er en mistanke at det her handler om

er trætte af at de skal betale en afgift

kan give god mening men men at

når det handler om jagtsalutter og andet der

nogle svar på en en række spørgsmål som vi vil stille til den her del af forslaget og ellers vil vi appellere til afhængigt af de

pænt stor forskel på afgivelse af salutter

at bære skudsikker vest i en bandekonflikt på på nørrebro

går ud på at man vil afgiftsfritage den del der handler om tilladelse til salutkanoner og der kan jeg bare sige at det har vi altså i udgangspunktet intet imod hverken salutkanonerne eller

de folk der måtte finde glæde ved de her salutkanoner og jeg ser i øvrigt frem til udvalgsarbejdet om det her lovforslag for jeg kan forstå at der er en meget stor forskel på

om de er forladte eller bagladte og det skulle så åbenbart have betydning ligesom det skulle

kanonerne rent faktisk kan skyde noget eller om de kun kan sige bum

det her og så industrikanoner og appelsinkanoner

et lovforslag men det er et interessant forslag og jeg har ikke noget imod

der finder glæde ved at skyde sådan en kanon af kan gøre det også uden

i dag men det får vi boret ud i udvalgsarbejdet

handler om skud og stiksikre veste og den del kan

er store tilhængere af det er jo egentlig en udløber

ønsket undersøgt og det er regeringen så kommet tilbage med nu man kan sige

er ret logisk når justitsministeren i forvejen kan træffe beslutning om slag stød og stikvåben og hvordan man håndterer det at ministeren så også får mulighed for at lave en

ordning hvor man kan tage hånd om det her så der er en eller

form for regulering af stik og skudsikre veste for det skal der selvfølgelig være hvis det oven i

regulering af det også kan vise sig

er det jo bare superfint så bakker vi op om det så alt i alt

positive toner fra dansk folkeparti til de her to

veste når der er optræk til konflikt

har politiet bedre kontrol med med hvornår de her veste bliver

samlet set

regnet med om salutkanoner og lad mig bare en gang til at salutkanoner ingenting har med jagt at gøre

eneste jeg kender der har brugt salutkanoner har været militærentusiaster veteraner

gerne vil fejre dronningens fødselsdag og det synes jeg

smuk ting så jeg håber at vi kan nå til enighed om at salutkanoner

nogle ret uskyldige størrelser vi støtter lovforslaget som helhed og det skal jeg

bemærkningerne til lovforslaget at en stigning i brugen af sikkerhedsveste kan være en tidlig indikator for at en konflikt er under opsejling men hvis anmeldelser af sikkerhedsveste skal bruges som indikator på en offentlig konflikt forudsætter det at de personer i rocker og bandemiljøet der forventes at komme i konflikt venter med at anskaffe sig og anmelde vestene indtil konflikten er under opsejling så kunne man ikke forestille sig at den pågældende persongruppe allerede i fredeligere tider anskaffer og anmelder vestene som måske nogle steder kan opfattes som

som derfor kan være smarte at have

konflikter i så fald vil en stigning i antallet af anmeldte veste jo ikke være en indikator på at der er en konflikt undervejs i enhedslisten er vi bestemt ikke afvisende over for det her lovforslag det vigtigste argument må være som der også står i bemærkningerne at brugen af sikkerhedsveste gør det lettere for rockere og bandemedlemmer at kaste sig ud i farligere konflikter hvor der bruges skydevåben alene derfor kan der være brug for en øget kontrol med vestene så det er med et positivt udgangspunkt at vi går ind i udvalgsarbejdet omkring det her lovforslag og vi har sendt nogle skriftlige spørgsmål over som vi ikke kan finde svar på i bemærkningerne til lovforslaget den anden del af det her lovforslag som vi allerede har været inde på handler jo om noget helt andet og igen vil jeg gerne understrege at jeg synes det er en uskik

med socialdemokratiets ordfører i at lovforslaget bør blive delt op

har vi altså ikke nogen principielle indvendinger indvendinger mod at tilladelser til salutkanoner fritages fra afgifter så er der ellers nogle der påstår at vi i enhedslisten ikke går ind for afgiftslettelser det forstår

ikke her har vi i hvert fald ikke nogen indvendinger imod det så har jeg lovet at hilse fra radikale venstre og sige at de bakker op om lovforslaget og i enhedslisten ser vi frem til en

er

og en stigning i brugen af sikkerhedsveste kan derfor være en tidlig indikator for at en mulig konflikt er under opsejling politiet har i dag ikke mulighed for at kontrollere hvem der gør brug af sikkerhedsveste og derfor vil vi give politiet bedre mulighed for at kontrollere hvem der bærer sikkerhedsveste i det offentlige rum og hvornår der sker en stigning i brugen af sikkerhedsveste på den måde kan forslaget være med til at give politiet et bedre efterretningsbillede i forhold til bandekonflikter det vi konkret foreslår er at indføre bemyndigelse til at justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod at bære sikkerhedsveste på offentligt tilgængelige steder uden forudgående anmeldelse til politiet i forlængelse af lovforslaget vil vi derfor fastsætte bestemmelser om at personer der ønsker at bære sikkerhedsveste på offentligt tilgængelige steder skal anmelde at være i besiddelse af en sådan vest til politiet kravet om forudgående anmeldelse vil ikke gælde for personer der anvender

i forbindelse med deres hverv der vil også blive fastsat bestemmelser om straf for overtrædelse af anmeldelsespligten i den forbindelse forventes det fastsat at personer der tidligere

ubetinget fængsel for personfarlig kriminalitet som for eksempel vold eller røveri vil blive idømt en højere straf for overtrædelse af anmeldelsespligten

en afgift på otte hundrede og fyrre kroner for at indgive en ansøgning om våbentilladelse en række tilladelser er dog fritaget for afgiften blandt andet tilladelse til signalvåben og kombineret gas og signalvåben da salutkanoner i både karakter og anvendelse adskiller sig væsentligt fra andre skydevåben

udgør en begrænset sikkerhedsrisiko foreslår regeringen at tilladelser til

salutkanoner og jeg kan sige at jeg står klar til

på alle tænkelige spørgsmål om

det giver god mening at fritage det for afgift og jeg tror at

hele det økonomiske fundament for samfundet

undersøgt om jeg har nogle rige jagtvenner som bruger de her salutkanoner det må vi

sådan at det grønlandske selvstyre har tilsluttet sig og har haft politiske drøftelser af

der blev man enige om at man skulle prøve

sikre en implementering i grønland i videst muligt omfang dog naturligvis med hensyntagen til det der er helt særlige grønlandske

det der bliver drøftet i lovforslaget her l en hundrede og

er

det er et spørgsmål om her at få rettet straffelovens regler

er regler omkring børnepornografi som bliver opdateret det er reglerne omkring seksualforbrydelser i familieforhold som bliver opdateret i kriminalloven det er regler omkring voldtægt som også bliver opdateret og så laver man nogle nye elementer i loven hvor det foreslås at

det bliver kriminaliseret at skaffe sig seksuelle forhold ved grov misbrug

behandlings eller plejemæssig afhængighed altså hvor det drejer sig om institutioner det sidste element jeg vil nævne inden jeg vil fortælle hvad socialdemokratiet tænker

at der bliver adgang til beskikkelse af en bisidder når en forurettet har været udsat for menneskehandel høringssvarene er i og for sig

meget positive og bakker op omkring det her det bevidner også at man har haft en meget lang politisk proces

rådet for grønlands retsvæsen

det har taget lang tid men det kender jeg godt fra andre sammenhænge hvor man har drøftelsen og hvor man også skal sørge for

finder sted inden man laver lovbehandlingen her i danmark så

ende med at blive et samfundsproblem børn der bliver udsat for overgreb risikerer at få ar for livet derfor er jeg glad for at vi med

i forhold til seksuelle overgreb

og børn under tolv år

glad for at vi sætter nye og bedre rammer for bekæmpelsen

børneporno forslaget er et vigtigt skridt

er en

også

samfund overgreb vold og voldtægt og ikke mindst seksuelle overgreb på børn er noget som vi taler rigtig meget om i grønland i disse

hilser inuit ataqatigiit også de her stramninger velkommen det har store konsekvenser for den enkelte som er offer for det

masse senfølger for den enkelte med dette lovforslag

vi styrket retssikkerheden og beskyttelsen af borgerne i grønland og stramningerne i lovforslaget sender et meget stærkt politisk signal om at seksualforbrydelser mod børn og voksne ikke tolereres i det grønlandske samfund så har vi fra inuit

vil komme med for det første kan vi se at det har taget noget tid at behandle det her lovforslag vi ved godt at det skal igennem forskellige høringer og igennem inatsisartut men det undrer os lidt

at de første høringer kom ind for omkring to år siden

det også vigtigt at sige at politiet har en vigtig opgave men også en meget svær opgave i forhold til at håndhæve loven fordi vi ved at der er en masse mørketal på det her område alt for få overgreb og voldtægter anmeldes i forhold til de overgreb som der sker det ved vi fra andre statistikker

yderst vanskeligt at sikre at loven bliver efterlevet i praksis og i den udstrækning som der ellers er behov for og det må vi se på fremadrettet hvordan vi kan gøre noget ved

at give samtykke eller tage samtykke tilbage er fortsat et område

som borgere er sårbare

krænker mod offer og gang på gang ser vi derfor at sager om

på grund af manglende fysiske beviser i danmark taler man om at ændre synet på samtykke og inuit ataqatigiit vil opfordre til at når der sker stramninger stramninger i danmark

det også straks gælde i forhold til grønland for det er et sårbart område i grønland har vi jo ikke

gør det det enormt sårbart i forhold til den enkelte og det gør ofte at sagerne falder til jorden et andet vigtigt område som jeg gerne vil fremhæve er strafudmåling

er det sådan at der er to mennesker i grønland nemlig politimesteren og landsdommeren som kan sætte sig sammen og beslutte sig for

eller sanktionsniveauet skal være i forhold til en given lovovertrædelse vi vil gerne opfordre regeringen til at sikre en mere demokratisk diskussion omkring strafferammer eller sanktionsrammer fordi vores retfærdighedssans bliver krænket når det er vi ser at krænkerne ikke får en tilstrækkelig streng foranstaltning og vi mener der er behov for en drøftelse omkring hvordan vi kan sikre at retsfølelsen

mål med med de foranstaltninger som der er

spreder det sig som ringe i vandet og personligt tror jeg også

en af årsagerne til at mange overgreb sker i det grønlandske samfund

vi gerne opfordre regeringen til at tage et initiativ sammen med

demokratisk diskussion omkring de her sanktionsrammer

støtte opfordringen til naalakkersuisut som jeg ved regeringen også støtter i forhold til at grønland ophæver forbeholdet i forhold til europarådets konvention

udnyttelse og seksuelt misbrug så det vil vi gerne opfordre til med disse ord

med de danske og dette lovforslag er et af skridtene på vejen vi må blankt erkende at vi i grønland har et stort problem med seksuelle overgreb der er cirka ti gange så mange anmeldelser i grønland som der er i danmark det vidner om hvor stort et problem vi har med at gøre det er uacceptabelt

negative konsekvenser for det enkelte menneske familien og samfundet det er et ansvar som vi alle bærer uanset om vi er en myndighed

jeg vil gerne kvittere for at man i lovforslaget har været opmærksom på den

og stedsøskende som har været

fra et familiemedlem naalakkersuisut iværksatte tilbage i august strategien killiliisa lad os sætte grænser for perioden to tusind

to og tyve hvis formål er at skabe positive forandringer og betydeligt nedbringe antallet af seksuelle overgreb derfor er dette lovforslag i god tråd med den ambitiøse indsats der bliver gjort med strategien killiliisa lovforslaget blev ved den seneste samling i inatsisartut vedtaget

er store udfordringer vi kommer ikke uden om at antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser i grønland per indbygger i to tusind og sytten ifølge tal fra grønlands politi var over otte gange så højt som i danmark og det er helt uholdbart vi kommer heller ikke uden om at uanset om seksuelle overgreb finder sted i nuuk eller nakskov så er der tale om modbydelige forbrydelser som kan efterlade ofret med evige ar på sjælen vi kan ikke risikere at tabe en generation på gulvet og vi skal ikke acceptere at gerningsmænd går fri fordi reglerne er forældede lovforslaget vi behandler i dag gennemfører de ændringer der i to tusind og ni og to tusind og tretten blev foretaget af den danske straffelovs bestemmelser om seksualforbrydelser lovforslaget er endnu et bevis på at vi mener det alvorligt når vi siger

opdatere lovgivningen for grønland på områder som danmark har ansvaret for lovgivning gør det selvfølgelig ikke alene ligesom danmark ikke kan løfte området alene men må og vil gøre det sammen med grønland der jo har ansvaret på det sociale område

jeg også tilfreds med at vi er enige om at det her område hvor vi sammen skal bruge vores kræfter lovforslaget indeholder flere elementer og jeg vil ikke remse

det er eksempler der med al tydelighed viser at der er brug for en opdatering af reglerne med lovforslaget vil pædofile ikke længere kunne slippe af sted med at se børneporno hvis de for eksempel ikke lagrer materialet på deres computer vi sender også et klart signal med lovforslaget ved at fastslå at der altid vil være tale om voldtægt hvis offeret er under tolv år eller hvis man udnytter at forurettede befinder sig i en situation hvor den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen derudover kriminaliserer vi hvis en person skaffer sig

forhold ved groft misbrug af behandlings eller plejemæssig afhængighed vi gør begreberne i kriminalloven tidssvarende og vi sørger for at seksualforbrydelser begået mellem ægtefæller selvfølgelig skal straffes på lige fod med andre former for seksualforbrydelser lovforslaget er samlet set med til at bringe de grønlandske regler om seksualforbrydelser ind i nutiden og det glæder jeg mig over og med de bemærkninger

indlæggene og ser frem til